er der følgende anmeldelser bent bøgsted

beslutningsforslag nummer b en og halvtreds

titler på de anmeldte sager

alex ahrendtsen har søgt om orlov fra den tredje december to tusind og nitten

forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra a hvis ingen gør indsigelse vil

det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

proces med at udarbejde en ny og ambitiøs klimalov for danmark det har været et vægtigt input til de forhandlinger om en ny klimalov som vi lige nu er i gang med jeg vil sige stor tak til de elleve organisationer som har fremsat borgerforslaget og de mange danskere der har underskrevet det i har været med til at sætte en meget vigtig dagsorden og debat i gang

der er i befolkningen en bred opbakning til en ambitiøs klimapolitik otteogtredstusind danskere har i dag udtrykt opbakning til borgerforslaget og over tre millioner danskere stemte ved sidste valg på de partier som lige nu sidder og forhandler om en klimalov og som har tilsluttet sig halvfjerds procentsreduktionsmålet det er skelsættende og det er med

regeringen vil føre sin klimapolitik og udforme en ny klimalov jeg er enig med forslagsstillerne i at der er behov for en ny bindende og ambitiøs klimalov her i landet en klimalov med det mål at sikre at vi leverer vores fair bidrag til parisaftalen og som sikrer at danmark igen kan indtage pladsen som global stormagt i kampen mod klimaforandringerne målet

drivhusgasreduktion er regeringens ledestjerne og arbejdet med at forhandle en ambitiøs og bindende klimalov på plads har været en hovedprioritet for mig siden jeg satte mig i ministerstolen det glæder mig at stort set alle folketingets partier nu støtter op om det ambitiøse mål

to tusind og tredive sammenlignet med nitten halvfems det glæder mig om muligt endnu mere at målet også er blevet omfavnet bredt i det danske samfund blandt andet af dansk erhvervsliv jeg vil ikke lægge skjul på at forhandlingerne om klimaloven er både svære og tekniske

er det muligt at lande en klog og bred aftale det er vigtigt både for at fastholde den stærke og brede folkelige opbakning

sikre grundlaget for de store og langsigtede investeringer som omstillingen kræver klimaloven skal sætte rammerne for fremtidens klimapolitik men vi har ikke løst udfordringen alene med en klimalov derfor er det også med stor glæde at regeringen i går aftes sammen med radikale venstre sf enhedslisten og alternativet indgik en historisk grøn finanslov finansloven indeholder mange gode og grønne tiltag både inden for skovrejsning og udtag af landbrugsjord men også i forhold til at sikre en fortsat grøn omstilling af transportsektoren ét initiativ er jeg dog særlig begejstret for nemlig danmarks grønne fremtidsfond det er en fond som skal være med til at sikre at danmark tager ansvar og står i spidsen for en ambitiøs

og har forhandlinger hos ministeren omkring

en klimalov men jeg synes også det er værd at forholde sig til det borgerforslag som

godt tænke mig at høre om ministeren fortsat er enig i de

endog meget dybe og intense forhandlinger derfor tror jeg også de fleste vil have forståelse for at jeg nok ikke som den der sidder for bordenden og skal samle trådene til et kompromis er interesseret i at gå alt for meget i i detaljer med de forskellige dele af det forslag vi diskuterer her eller i øvrigt de ting der ligger på bordet inde i forhandlingslokalet jeg kan dog sige at socialdemokratiets politik på området selvsagt ikke har ændret sig siden borgerforslaget blev diskuteret første gang eller siden

vi i forbindelse med valgkampen og i øvrigt også på den anden side af valget

er en fantastisk finanslov vi fik lavet

nogle spor ude i fremtiden altså ting der ikke er diskuteret endnu og der tænker jeg specielt på udviklingsbistand og klimabistand som to

det alene er jo ikke det der redder klimaet men det der måske kan være med til at redde klimaet er jo hvis vi som et lille land kan gå forrest kan inspirere og kan presse os selv til at udvikle ny teknologi og nye løsninger på klimafronten som andre kan blive

vi har et ansvar globalt og vi kommer til at skulle fortsætte med at

levere også i forhold til udviklingsbistand i forhold til bilaterale samarbejder vi har femten

med lande i verden som samlet set står for tres procent af verdens

finanslov her hvor mange procents reduktion mener ministeren vi har nået det er jo til debat i øjeblikket og jeg vil gerne høre en autoriseret

hvor meget får vi ud af en global klimafond som skal levere løsninger ude i verden og nationalt så de estimater der vil blive givet vil i sagens natur blive ret

med hvis man skal nå målet og derfor synes jeg også det

at vi faktisk har et pres udefra for at sætte tempoet op det vil sige at bedsteforældrene og børnene reagerer på livet løs og nu må mellemgenerationen som sidder og har beslutningsmagten i de her år

appellere til at man gør det så hurtigt som muligt

også gerne appellere til at ministeren afsætter for eksempel halvtreds million

sådan at alle mennesker i alle købstæder kan diskutere de her problemer og være med til at skabe

meget store grønne fremskridt så så det vil jeg da gerne kvittere for

til den del der handler om om borgerinddragelse

er det helt sikkert at det er noget af det vi skal se på hvordan vi kan blive bedre til her i landet det det gælder bredt men det gælder da i særdeleshed

vi står og diskuterer det her borgerforslag som jo uden tvivl har været med til

sætte en dagsorden forud for folketingsvalget

er enormt gavnligt og det engagement skal vi politikere jo

økonomien i forhold til en styrkelse af klimarådet der præsenterede regeringen

hvor man vil styrke klimarådets økonomi med ti million kroner

og tyve og femten million kroner

klimarådet skal løfte de opgaver der er i

med den finanslovsaftale der ligger nu

det jo sådan at det lige nøjagtig også er klimarådets rolle vi sidder og forhandler det ved herre thomas danielsen selvfølgelig for han sidder selv med ved bordet

jeg ikke så meget for at gå alt for meget i detaljer med præcis hvad

men men lad mig lade det blive ved at det er klart

behov for at klimarådet skal styrkes

vil være tilstrækkeligt og grunden til at jeg spørger er jo at når man spørger klimarådet selv

de vurdere at det er mindst en fordobling af deres økonomi der skal til for at kunne varetage de mange

er sat af er hvis nu den skal holdes op imod selve borgerforslaget

vil have endnu flere penge at de så ikke vil sige ja tak til det men når jeg svarer som jeg gør

forslag vi vi diskuterer her som er vigtigt og godt

det der bliver den gældende lovgivning jo forhåbentlig og formentlig er det vi bliver enige om i forhandlingslokalerne her ganske snart der skal selvfølgelig være en sammenhæng mellem hvilke opgaver

oppositionspartier dengang kom med da vi behandlede det her borgerforslag i salen

har man blandt andet skrevet den her formulering om at klimahensyn skal integreres i andre politikker og det er jo også en af søjlerne i selve borgerforslaget

hvordan ministeren tænker at man skal gøre

er ikke for at være polemisk for jeg anerkender fuldt ud at vi har truffet beslutninger der kunne

er mit formål med spørgsmålet men bare høre ministeren hvordan han tænker det kan gøres i praksis skal det ind i en klimalov eller hvordan

for grøn omstilling som jeg selv er formand for hvor vi screener

polemisk fra min side under den tidligere regering der for eksempel

jeg tror at de fleste partier vil være enige om nu at det må høre fortiden til

den slags ting så det er blandt andet i det grønne udvalg det er også klart at finansministeriet skal være dygtigere til at regne på de her ting

i forhold til hvor mange penge han sætter af til området men også

til hvordan man griber det an i finansministeriet det vil sige grønne regnemodeller nye måder

en tilsvarende screening som så er foregået i andre udvalg men der kan sagtens

fornuft i at have et decideret grønt udvalg men den del er interesseret i er også offentlighedens adgang

den her screening de her beregninger det her talmateriale skal også gerne være til rådighed for offentligheden for folketinget så vi kan have debatterne på et oplyst

at høre igen tænker ministeren at det her med at det skal tænkes ind i andre politikområder

er en del af en klimalov eller tænker ministeren mere er en del af en kulturændring eller af en praksis

men jeg tænker selvfølgelig at det skal indtænkes i det brede folketingsarbejde og

infrastrukturplanen som den tidligere regering

en del af lavede hvor

er også nogle metodikker og regnemetoder

har også sagt at så snart der begynder at være redskaber

jeg på hendes vegne holde talen og man kan sige at

her beslutningsforslag rammer ned lige dagen efter man fik en ny finanslov hvor der i den grad er grønne aftryk så

bønnerne er blevet hørt

førstebehandler i dag er selvfølgelig et borgerforslag

dansk klimalov nu der hviler på seks principper for det første at danmark skal yde sit bidrag til at nå parisaftalens mål for det andet at

for det tredje at klimahensyn skal integreres i andre politikker for det fjerde at klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed for det femte at danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger og endelig for det sjette at danmark skal være drivkraft i international klimapolitik

anerkende de elleve ngoere bag borgerforslaget og de otteogtredstusind danskere der har skrevet under

noget endda rigtig meget i har med klar stemme signaleret til os her på christiansborg at nu er tiden inde til at tage klimaforandringerne alvorligt for det er vist dagens jyske underdrivelse hvis man stilfærdigt påpeger at klimapolitikken ikke var øverst på den tidligere borgerlige regerings dagsorden og det her borgerforslag kom da også temmelig ubelejligt for den tidligere regering da det tilbage i januar på kun to uger fik de nødvendige halvtredstusind underskrifter og dermed havde kurs mod folketingssalen allerede i foråret det fik venstre dog sat en stopper for med en stribe tekniske spørgsmål

forslaget her i salen inden folketingsvalget men det får vi så lejlighed til nu i mellemtiden er der dog sket det lykkelige at borgerforslaget allerede har givet et ordentligt skub til den politiske udvikling her i landet forslaget har nemlig været med til at starte den bølge som skyllede hen over valgkampen satte markante aftryk i forståelsespapiret og nu har det ført frem til forhandlinger om en ambitiøs og bindende klimalov endvidere er det også værd at nævne at flere af de elementer der indgår i borgerforslaget i mellemtiden er blevet en del af regeringens nye grønne kurs for danmark med oprettelsen af regeringens grønne udvalg sender regeringen et klart signal om at klimapolitikken skal tænkes på tværs af ressortområder og at klimahensyn skal fylde langt mere i den

dertil kommer finanslovsaftalen der blandt andet styrker klimarådet økonomisk og styrker danmarks internationale engagement i klimapolitikken men meget mere skal selvfølgelig med og det næste vigtige skridt er at danmark får en stærk klimalov vi er meget fortrøstningsfulde

at disse forhandlinger kan skabe den langsigtede politiske opbakning til den grønne omstilling

baggrund støtter vi ikke det konkrete beslutningsforslag idet vi sætter vores lid til de igangværende forhandlinger som

lidt nysgerrig på det her borgerforslag og så de klimalovsforhandlinger der pågår lige nu det er specielt de seks

baggrunden og dermed også det bærende element i en klimalov som vi gerne skulle skulle lande sammen uagtet at man måske lander

af et kompromis men ønsker socialdemokratiet fortsat at det

det er finanslovsaftalen fra i går aftes jo også

så alternativet kan jo selv bære

til det forhandlingsbord og så må man jo se hvor

langt man kan komme med tingene men jeg synes bestemt

at man afsætter nogle penge i en fond

her er der gemt tusindvis af arbejdspladser som jeg ser det det

rigtig mange der siger derude både lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer de siger at der her er muligheder for at vi ved at vi har den her grønne dagsorden

situation så

faktisk flugter godt med det jeg tror ministeren sidder

men men jeg hører det som om man fortsat bakker op omkring

de seks søjler ligesom man gjorde før valget og det lover jo godt

at alternativet signalerer at de gerne sammen med andre

en konstruktiv tilgang til det fordi det her jo drejer sig om at vi får

klimalov som vi har set noget sted i verden

rigtig godt signal vi sender i danmark hvis vi når i mål med det her

til borgerforslaget sidst vi behandlede det og

en tomme i forhold til det her borgerforslag og i forhold til indholdet deraf

haft den her snak noget tidligere men netop venstres

til behandling nu jeg tror at alle partier også de enkelte medlemmer af dette ting har flyttet sig på det her

på grund af den udvikling der er mange steder med regn tørke storme og oversvømmelser

både herhjemme men også arktis og andre steder

så det er bare at der er symmetri imellem det borgerne vil og det der er flertal for herinde i folketinget og jeg håber da også at venstre besinder sig og

i en sådan klimalov tak

i forhold til hvad man mente sidst vi behandlede det her forslag det var

de steder hvor man kommer ud og jeg tror også herre danielsen selv oplever det selv ude i vestjylland

kan vi ikke få noget mere grøn energi og få nogle vindmøller til at stå der kan vi ikke få nogle solpaneler

kan vi ikke gøre noget med vores affald kan vi ikke sådan

det er kun godt at det er kommet op på den politiske

men jeg håber at i kan bære over med det og så indledningsvis tak til

da det ikke nåede at blive færdigbehandlet før valget bliver det genfremsat i dag også tak for at i blandt andet har været med til at skubbe på

forholde mig til borgerforslagets

i ministeriet principperne i

skal yde sit bidrag til at nå parisaftalens mål det bifalder vi i venstre

sættes fem årige delmål mindst

år frem i tiden det er vi ikke så begejstrede for i venstre men vi forstår borgerforslagets intentioner hvorfor vi i venstre mener i lighed med klimarådet at man hvert femte år skal lave nye klimaplaner som rækker ti år ud i fremtiden det betyder at vi allerede til næste år skal lave en klimaplan for hvordan vi når vores mål og tredive og der har vi ved forhandlingerne en fælles forståelse

klimahensyn skal integreres i andre politikker det bifalder vi naturligvis også i venstre hvorfor vi allerede havde sat et arbejde i gang i finansministeriet som skulle tage hånd om det og det skal vi selvfølgelig fortsætte med punkt fire i borgerforslaget er at klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed venstre mener fortsat at man bør sikre at klimarådet kan genudpege sig selv ligesom man ser det

det miljøøkonomiske råd det er et godt princip for at undgå enhver diskussion om politisk indblanding klimarådets uafhængighed drejer sig også om den økonomiske del det er

bliver fastsat af regeringen som laver finanslovsaftalen

ministeren har kunnet

borgerforslagets opgaver man skal løse så er det en tilstrækkelig økonomi man har tilført og dermed

stoler jeg naturligvis på

satse på udvikling af grønne løsninger det er jeg helt enig i det er vigtigt at vi får lavet en klimalov som understøtter det gode eksempel fra danmark det er sådan at danmarks

danmark skal være drivkraft i international klimapolitik og det er vi naturligvis også helt enige

har været med til at pushe denne dagsorden og jeg glæder mig til at vi forhåbentlig i venstre kan være med til at præsentere en endelig klimalov sammen med mange af de øvrige partier

at høre hvordan man fra venstres side vil sikre handling i dag og ikke først i og ni og tyve

at være en drivkraft i international klimapolitik gælder det

om at sikre ny og additionel

klimabistand i den størrelsesorden som bliver beskrevet i borgerforslaget

og det miljøøkonomiske råd

kan føre til uhensigtsmæssige investeringer

ikke nødvendigvis det samme som at det er en god løsning

uhensigtsmæssig brug af biomasse hvis vi har et juridisk bindende mål allerede om

fem år kan det være en af de lavthængende frugter

biomasseløsninger og det er også derfor at

klimarådet og det miljøøkonomiske råd siger at det er uhensigtsmæssigt

gå så vi mener at man skal handle langsigtet

det er sandsynligt at man når to tusind og tredive målet

altid være et politisk valg om man vil bruge en løsning jeg er også nysgerrig

i borgerforslaget som handler om det internationale bakker man også op om

skal gives ny og additionel altså er udover

udviklingshjælp i

også at vi på den internationale dagsorden skal

og handelsbistand der

man kan løse med klimapolitik og vi kan se

så der er et stort potentiale når ordføreren

sikre klimahandling fra dag et hvis man først har et mål i

vigtigt at man følger op på det hvert år

jo nogle af vores kolleger der tager konsekvensen af

melder sig ind i et andet parti for at kunne lytte med det er nu slet ikke det

er ude i her men netop med hensyn til med hvem der har rykket sig mest vil jeg gerne kvittere for

kan komme i tanke om noget parti der har rykket sig mere

at skrotte den ene havvindmøllepark efter den anden man skar ned på forskningen

menneskeskabte alle de der forskellige ting var jo med til at forhale forhale den her proces og derfor

på en lang række områder apropos mere vind og mere sol

vi lavede i fællesskab ved ordføreren

med de valgløfter vi har

politiske prioriteringer og ja venstre har flyttet sig markant det glæder jeg mig over for jeg mener at det er den rigtige retning

problemer hvis man skal nå hen til et bestemt mål men det var måske mere sådan det ideologiske

at venstre har flyttet sig så meget for det var

alt det andre sagde om at der var klimaforandringer og så videre

den enkelte vindmølle og alle de andre ting dér

er det jo naturligvis ikke noget som man løfter sløret for

en vingave til at købe en

at smide ud efter brug når man feks har brugt den på stranden

også når det handler om det her borgerforslag om en klimalov jeg er dog lidt nysgerrig

jeg forstår på ordføreren skeptisk omkring dem jeg forstår på ordføreren at partiet venstre går ind for at vi sætter et reduktionsmål på halvfjerds procent i

og tredive vel at mærke uden at kende virkemidlerne

alle virkemidlerne så hvordan kan man på den ene side støtte et mål

som sagt ikke af samme årsag som klimarådet ikke er begejstret for

delmål er jo at det desværre kan føre til uhensigtsmæssige kortsigtede løsninger og der mener vi i venstre at det er vigtigt at vi har det lange lys på og at al den lovgivning vi laver bliver pejlet frem mod to tredive

skal sætte reduktionsmål ti år ud i fremtiden men når

imod at vi har løbende delmål hvordan vil ordføreren så sikre at

mig at ordføreren er enig i det som videnskaben jo lægger frem hele tiden

nettonul og at vi løbende har reduktioner så hvordan vil man sikre

at der kommer løbende reduktioner og at klimapolitik ikke

fik ondt i maven og sad mere på toilettet end de sad i mødelokalerne

er utrolig vanskeligt hvordan man skal forpligte et folketing hvor der ikke er nogen der er over folketinget og der ikke der er ved siden af folketinget til at lave juridisk bindende mål hvad skal konsekvensen være det har der

en offentlig diskussion om er det ministeren der skal i fængsel jeg tror det messerschmidt der kom med et godt forslag om at

man kan tage alle tænkelige scenarier

utrolig vanskeligt over for et folketing der til enhver tid vil kunne beslutte hvad de mener er

forskellige målsætninger ud fra hvad man har taget af initiativer og så forventer vi så og så meget

er at vi har det lange sigte på

har rykket sig jeg er dog alligevel ærgerlig over at ordføreren ikke kan bakke op om hele intentionen med det her borgerforslag men jeg

se betyder det jo at vi skal lave nogle reduktioner i danmark og venstre

og tredive jeg mener at de halvfjerds procent skal reduceres i danmark og ergo er det ikke noget vi skal gøre ved for eksempel at benytte os af

kunne godt tænke mig at høre om venstre også har ændret holdning

at komme og foreslå kvoteannulleringer men

skal være i de her ti årige handleplaner der mener jeg uanset om man har en modstand mod biomasse kvoteannulleringer eller andre

i venstre er jo ikke at vi mener

kvoteannulleringer på i eu regi

som virkemiddel i fremtiden nej men vi mener ikke det er særlig attraktivt

to eksperter og den ene ekspert sagde at han mente at der var visse kvoteannulleringer der var attraktive

af partier herinde mener at det er attraktivt

for klimaloven skriver ind at vi ikke skal benytte os af sådanne fleksible mekanismer det

stod de jo og sagde til os alle sammen så derfor forstår jeg

hen ikke at venstre

vi måske hænger vores hat op på at vi i

ni og tyve så bare laver kvoteannulleringer fordi

og det vil sige at det skal være certificeret biomasse hvis man skal bruge

det skal stå i loven

i det spørgsmål mener vi i venstre ikke at det skal skrives ind i en lov der skal række frem til

der kan ske ufattelig meget på det her område inden to tusind og halvtreds der er ingen af os der sidder i salen i dag der kan forudse hvad der vil ske

og halvtreds direkte adspurgt siger formanden peter møllgaard jo også at

det som han vil gå ind i men han vil bare sige at han

skal bruge kvoterannulleringer i hvert fald frem til to tusind og tredive fordi de ikke har en klimaeffekt

det vigtige for os i radikale er at vi sætter alle sejl til for nu

i vores klimahandlingsplan

biomasse der ikke er certificeret og hvad vi ellers

politiske forandringer det der jo i virkeligheden er det centrale

hvordan samfundet forandrer sig og hvordan

den sidste måneds tid der for alvor i den her debat har har optændt mig var da landbrug fødevarer eksempelvis kom ud med meldingen om at nu var man i danmark tæt på at

som kunne reducere kvægbrugets metanudslip ganske betragteligt det var sjovt nok en teknologisk vinding som ikke var vedtaget i et beslutningsforslag eller lovforslag eller andet politisk dekret men noget der var skabt fordi man i det danske landbrug ønsker

gå forrest med den grønne omstilling globalt set ønsker at være en primus motor og drive det her både for den danske grønne omstilling men også for at det kan blive noget der kan påvirke og overbevise resten af verden og

virkeligheden det der tæller langt mere end om man kan stå her og slå hinanden med citater og ting der er sagt i fortiden jeg kan

på noget godt argument imod den grønne omstilling men jeg kan få øje på rigtig rigtig mange forhold som det vil være dybt uansvarligt ikke at tage højde for når man taler om den grønne

det er jo i bund og grund den akse hvor man ud ad den ene linje kan have ambitionen om den grønne omstilling og ud ad den anden linje kan have hvordan påvirker det øvrige samfund i forhold til den sociale

det der i virkeligheden afgør hvor partierne placerer sig ikke om man vil eller ikke

som jeg lige kan tælle det dansk folkeparti venstre de konservative socialdemokratiet og sikkert også flere har rykket sig inden for det sidste halve år

fordi der har været et folkeligt ønske en folkelig bevægelse men jo også fordi det nu er åbent erkendt og noget man kan sige bramfrit at den målsætning man så sætter os har vi faktisk i talende og skrivende stund ingen idé om hvordan vi

vi sætter os omkring det famøse bord og med alle kendte midler og gode hensigter prøver vi på

borgerforslag som vi har i dag jo for så vidt efter folketingsvalget er blevet overhalet af virkeligheden al den stund at de seks punkter som forslaget opridser

i dansk folkeparti på den ene eller på den anden måde er inkluderet i den proces der foregår i øjeblikket i forhold til at lave en ny klimalov og så forventeligt og forhåbentlig på den anden side af nytår at kunne implementere det at danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser tror jeg der er om ikke fuldstændig konsensus så i hvert fald ganske ganske bred enighed her i folketinget om det er punkt

vi kan diskutere hvordan det værktøj skal virke men at man løbende og ikke bare hvert

på den aftale vi har på den gensidig forpligtelse vi har lavet er der meget bred enighed om jeg mindes ikke at have fremsat det forslag som herre thomas danielsen nævner om direkte at straffe

meget optaget af at hvis en regering ikke lever op til sine løfter jamen så må der kunne samles et folketingsflertal imod den og på den måde som vi gør i det parlamentariske spil normalt straffe regeringen og så gennemtvinge netop det som med de hørupske ord er hensigten at intet er hverken over eller ved siden af folketinget så hensigten i punkt to er også til stede at klimahensyn skal integreres i

folketinget indgår det jo i den daglige politiske debat og man i regeringen jo ved siden af det økonomiske udvalg det koordinerende udvalg nu også har lavet et grønt udvalg så det synes at være noget der er sivet relativt bredt ind at klimarådet skal styrkes både fagligt med input udefra og i forhold til den måde rådet virker på synes der at være bred enighed om at danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger er sådan hele fundamentet for den omstilling som vi taler om og det giver ganske god mening og at vi skal være en drivkraft i international klimapolitik tror jeg også der er meget bred enighed om så kan man altid diskutere hvad der er nok til at man kan kalde sig drivkraft men jeg har i

ingen erindringer om en regering der ikke har kunnet sige at de er en drivkraft

i nyere tid så alle de intentioner forsøger vi

gode argumenter for en grøn omstilling

jeg var lige inde at tjekke hvor mange der har

otteogtredstusinde og firehundrede og nioghalvfems og med så flot et tal havde man jo næsten lyst til at blive den sidste der skrev under så man kunne komme op på otteogtredstusinde og femhundrede

min opgave som folketingsmedlem at komme med et borgerforslag men måske snarere at svare på det

har skrevet under på borgerforslaget jer der har demonstreret

har været på gader og stræder jer der har

aftensmaden overbevist dem om hvorfor klimaet er vigtigt

naboen i hånden og forklaret hvorfor det er vores fremtid der er på spil det er alle jer der har skabt den politiske vilje

en finanslov og forhåbentlig snart i en ambitiøs klimalov i at vores erhvervsliv vil være med i at vores landbrug efterhånden også gerne vil være

transportsektoren begynder at rykke på sig

det er måske det der gør danmark allermest til et foregangsland

om en klimalov

med borgerforslag at det folketinget vedtager tit bliver i en lidt anderledes form når det kommer igennem ministeriernes mølle og derfor

forslaget ligger men i forhold til de seks principper der ligger i borgerforslaget

sige at det første princip handler om at sætte sig et mål der gør at man lever op til parisaftalen og at danmark tager sin andel der har

lever op til parisaftalen

hvert fald et rigtig godt sted at starte så så vi gerne at man strammede hvornår vi skal være i nettonul og prøvede

fem årige delmål femten år frem i tiden

i øjeblikket hvordan gør vi bedst det hvordan sætter vi nogle mål som både betyder at vi kommer hurtigt i gang men også at vi kan sætte nogle initiativer i gang som måske først leverer efter en årrække der er jo mange af de ting vi

for eksempel at tage jord ud af drift plante skov stille transportsektoren om altså hvis man skal lave afgifterne om og folk først skal

effekt efter en årrække hvis vi skal lave

mulighed for også at kunne tilrettelægge det her så det bliver på en klog måde som resten af verden kan blive inspireret af det tredje princip er at klimahensyn skal integreres i andre politikker

planer for de andre sektorer så så det ikke er den stakkels klimaminister der skal prøve at klare det hele med sit ressort energiområdet når vi nu ved at energi kun står for omkring halvdelen af klimaudfordringen den anden halvdel kommer fra

er forrest i den grønne omstilling og har sektorstrategier

i virkeligheden jo i høj grad har et finansministerium der arbejder med og ikke mod én på det her område

skal styrke klimarådet og sikre den uafhængighed det er en meget meget vigtig ting

klimarådet bliver en afgørende spiller i forhold til at holde folketinget og regeringen ansvarlig

det gør det jo noget nemmere at lave en ramme og give dem flere opgaver når man også

pengene til det princip nummer fem handler om at udvikle grønne løsninger i danmark og det er

vind har gjort vind billigere end kul og olie og gas

det er noget af det der virkelig kan flytte ude i verden fordi det inspirerer

vi kan gøre det her vi får renere luft

er endda billigere så det er meget meget vigtigt

finansloven i går taget en lang række vigtige initiativer

vi udmøntede forskningsmidlerne

og inspirere andre lande lægge pres på dem

og i det hele taget gå ud og sikre med klimabistand at man kan understøtte det og igen glæder jeg mig over at vi på finansloven i sidste minut ved hårdt vedholdende arbejde

også har fået penge til klimabistanden det betaler sig at kæmpe og selv om man kan være dødirriterende når man gør

voldsommere storme tørke monsterregn klimaforandringerne

mærker vi allerede også her i danmark samtidig understreger videnskaben

det er også klimahandling vi skal tage

det er det borgerforslaget handler om en dansk

handle på klimakrisen tage ansvar og lave

vi enige i i sf og vi har taget arbejdshandskerne på i de forhandlinger som lige nu foregår om en ny dansk klimalov

er meget enige i

første punkter i borgerforslaget at vi skal have et klimamål og at vi skal have løbende delmål hvert femte år

vi klimamål som er i overensstemmelse med det ansvar vi har

skal levere til at løse klimakrisen og derfor

er det helt essentielt at målet om

skrives ind i en klimalov samtidig er det vigtigt at vi ikke sænker niveauet men

i borgerforslaget omhandler

af politikområder klimapolitik er nemlig

og for en klimalov som kan sikre klimaindsatser på tværs af sektorer både med sektorstrategier og med mål for nogle sektorer punkt fire i

understreger det vigtige fokus

kan de også komme med bedre anbefalinger til os politikere

kigge klimapolitikken efter i sømmene

i borgerforslaget har fokus på at

af grønne løsninger og være en drivkraft i international

en ting er at vi har et ambitiøst klimamål her

vores ansvar for at levere drivhusgasreduktioner som selvfølgelig er reelle og ikke købes via kvoter

vores nationale reduktionsforpligtelse både om det er

og forskellige varer produceret i udlandet men

virksomheder desuden er det også vigtigt at vi husker på at

lande i verden som bliver ramt hårdere af klimaforandringerne end danmark

have fokus på at hjælpe de udsatte og sårbare

de aktuelle forhandlinger om klimaloven tager vi selvfølgelig seriøst

en klimalov som på den gode måde gør det her borgerforslag og beslutningsforslaget overflødigt

verdens førende klimaeksperter er enige de næste fem ti år er altafgørende hvis vi skal forhindre de værste konsekvenser for mennesker og for natur

vi er nemlig et af de lande der med vores forbrug belaster

inden for grøn omstilling og klimatilpasning

danmark skal sætte nationale mål der lever op til parisaftalen på kort mellemlang og lang sigt

borgerforslag som vi diskuterer i dag

tak til jer som har gået klimamarch

har sendt mails til nok samtlige folketingsmedlemmer til

indgangen til folketinget og mindet os alle sammen om

en særlig tak selvfølgelig til jer der har forfattet det borgerforslag som var med til

få klimaet til at blive

folketingsvalget det er derfor

og det er også derfor vi nu har samlet et flertal i folketinget

at vi skal reducere vores udledninger med halvfjerds procent

det

ønsker vi at den aftale vi er i gang med at forhandle om en klimalov kommer til at ligne det her borgerforslag mest muligt vi ønsker en bindende lov

en gradersmålsætningen i parisaftalen en lov med klare delmål som sikrer at vi kommer

som ikke sikrer at vi laver reduktioner i danmark og vi ønsker at klimapolitikken bliver styrende for al politik fordi al politik er klimapolitik

derfor arbejder vi i enhedslisten for en så stærk

vil jeg gerne nævne som

den sikrer et stærkere klimaråd den sikrer flere penge til klimabistand ikke nok men det er dog et skridt den sikrer udtagning af landbrugsjord grønne fonde

små skridt i forhold til hvor meget vi skal nå men det bliver alligevel en afgørende start

efter nytår skal forhandle de handleplaner som bliver grundlaget for den grønne omstilling i danmark

og gjort loven og de halvfjerds procent muligt i har gjort det fantastisk men vi har stadig

lad endelig være med at gå hjem endnu

det har været igennem

vi sidder og er i fuld gang med lige nu

uden selv at have sæde her blandt de en hundrede og ni og halvfjerds

markante aftryk så tusind tak for

jeres indsats set med

i en ny klimalov jeg har også respekt for at vi sidder og forhandler i ministeriet

har et mål om klimaneutralitet som skal være

vi skal påtage os vores andel i forhold til

langsigtede mål hvis ikke man sætter sig nogle delmål

for ligesom at komme i gang og få formen på rette kurs

tiårigt delmål vi ser meget gerne

og fem og tyve for at sikre at vi kommer i gang hurtigst muligt men med

vedtages hernede i folketingssalen og at der trykker på den grønne knap

vores lovgivende forsamling her så det ikke blot er en regeringsbeslutning vi ønsker et styrket og uafhængigt klimaråd og ros

det vigtigt for os at vi opretholder sammenhængskraften i vores at

giver anledning til store optøjer og uro det ville være

grøn omstilling på en intelligent måde

ikke bare skubber forureningen ud af landet men det er

vi ser rigtig meget frem til at fortsætte forhandlingerne i

er sikker på at vi kan lande et godt kompromis som forhåbentlig et meget meget bredt flertal her i folketingssalen kan se sig selv i men tusind tak for indsatsen til forslagsstillerne

har løftet en klimalov ind i folketinget

kæmpe kram for den indsats som i har gjort for at klimaet

end det gjorde for bare et år siden

men jeg synes faktisk det er værd at sige at det grundlag der ligger her i borgernes klimalov

bør være at vi svarer på netop de seks søjler som i har beskrevet så præcist som det kan gøres i det her borgerforslag

et borgerforslag som tager udgangspunkt i

om klimapolitik og ikke alt muligt andet udgangspunktet er at vi skal skabe de nødvendige reduktioner at vi skal tage del i det internationale arbejde for at leve op til parisaftalen

vi skal tage med os til forhandlingsbordet at klimapolitik skal handle om klimapolitik til gengæld kan vi så samtidig sige at al anden politik også er klimapolitik men lad os nu holde

det handler om klima og ikke om alt muligt andet ja vi skal lave social omfordeling ja vi skal skabe arbejdspladser ja vi skal en masse ting men først og fremmest skal vi altså handle på den klimakrise

vores mål ud fra at vi har en parisaftale med

men samtidig

også her som som den anden søjle på de her delmål og det er jo fordi vi skal holdes op på at handle nu og ikke altid skubbe regningen og arbejdet videre til de næste og de næste igen

det er noget vi skal tage med os ind i forhandlingsrummet det her handler om handling

synes er værd at tage fat i her og som er noget der bliver diskuteret rigtig meget er hele den sjette søjle

her som jo handler om vores vores internationale engagement

klart at vi skal handle hjemme så vi kan vise folk at det kan lade sig gøre og fordi vi skylder

men vi skylder altså også at tage vores historiske og moralske ansvar på os over for resten af verden her tænker jeg specielt på udviklingslandene som i den grad er dem der først lever med konsekvenserne og desværre også står med en rigtig stor regning der har vi altså stadig væk et udestående selv om vi tog et lille smukt skridt med finansloven i går

ikke kunnet diskutere det her på samme måde

skubbet på derfor synes jeg også vi skal tage det her som en mulighed for at skubbe på vores demokrati for at vi kan svare på den klimakrise vi står over for

kan være med til også at udvikle

det sidste år inden for klimapolitik og tager den viden med os videre og der

fantastisk stort arbejde i har gjort alle organisationerne og alle i borgere der ude at få andre til at skrive under og få skubbet det herind nu har vi lavet en finanslov i går næste skridt bliver klimaloven og så kommer der et stykke arbejde hvor i skal være lige så vågne som i har været det sidste år hvor i har stået torsdag efter torsdag foran christiansborg hvor i har været på gaden

strejket på skolerne hvor i har skrevet indlæg og hvor i har presset på

desværre ikke uden jeres hjælp vi har brug for opbakningen og vi har brug for at i slår i bordet og kigger alvorligt på os og siger det er ikke godt nok videre

skal videre nu så tak for

som liberal alliance stiller sig meget positivt over for det er også derfor vi er med i de klimaforhandlinger som pågår for øjeblikket om en halvfjerds procentsreduktion af klimagasser som udledes fra danmark i to tusind og tredive

klimaforandringerne vil føre til vi ved ikke præcis hvordan menneskeheden påvirker klimaet men vi ved at menneskeheden

giver sit bidrag til at vi opvarmer kloden ved siden af det kører naturlige cykler

forsigtighedssynspunkt

ikke blive væsentlig negativt af et varmere klima

og vi har hele økosystemer

kan lide skade dyr kan uddø

bestemte områder i verden får et væsentlig anderledes klima vi bakker derfor op

politikere skal vælge de mest effektive politikker politikker for at gennemføre en halvfjerds procentsreduktion af udledningen fra danmark i to tusind og tredive men klimapolitikken kan ikke stå alene

også andre ting der er vigtige hvis danmark skal være et foregangsland for hele verden nytter det ikke at vi gør os selv fattige i processen vi er i liberal alliance helt åbne over for at klimapolitikken isoleret set formentlig

ikke opnår den vækst og beskæftigelse som vi gerne vil men så må vi bare på andre områder i skattepolitikken i beskæftigelsespolitikken i erhvervspolitikken være desto mere ambitiøse for at udligne de negative effekter det kan have for os hvis vi sætter ting i stå med vores klimapolitik

enige med regeringen og med

de partier som regeringen har lavet forståelsespapir med

at initiativer der måtte reducere beskæftigelsen skal modsvares af andre tiltag der som minimum øger beskæftigelsen tilsvarende hvis de partier der forhandler klimapolitikken for øjeblikket er villige til også at lade dette princip gælde for

liberal alliance og andre borgerlige partier

ser vi meget lyst på muligheden for at vi laver en klimaaftale senere skulle det omvendt være sådan at de røde partier ønsker at have det princip for sig selv så de kan beslutte at sætte det ud af kraft hvis de bliver enige om det på et tidspunkt i fremtiden

ser vi anderledes på det vi ønsker at

der reducerer udledningen med halvfjerds procent i to tusind og tredive går hånd

med at vi stadig har et samfund i vækst og derfor ønsker vi at det her princip

i klimaloven

tak for borgerforslaget som vi i det store hele kan bakke op om

opmærksom på at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den femte december

er at ordføreren får mulighed for begrundelse af forespørgslen værsgo

har vi valgt at indkalde ministeren til denne forespørgselsdebat med ordlyden hvordan vil ministeren sikre at borgere som har været udsat for en arbejdsulykke ikke skal vente i årevis for at få den endelige afgørelse i deres arbejdsskadesag alt for mange bliver fanget i arbejdsskadesystemet det er helt centralt at vi skal have et arbejdsskadesystem der fungerer

at den måde det fungerer på i dag er både utilstrækkelig og uacceptabel for de mange skadelidte alt for længe står de i en ulykkelig situation hvor deres arbejdsskadesag ikke er afklaret herunder deres tab af erhvervsevne derudover

da man som borger

og det har så den konsekvens

vi har truffet en midlertidig afgørelse i din sag vedrørende tab af erhvervsevne

af din sag igen om en år og sådan kan det fortsætte i mange år for mennesker der er kommet galt af sted på deres arbejde og har en arbejdsskadesag kørende rigsrevisionens beretning som blev udgivet i november to tusind og nitten med statsrevisorernes bemærkninger finder det utilfredsstillende at

at borgernes arbejdsskader bliver behandlet i overensstemmelse med de lovfastsatte tidsfrister i dansk folkeparti mener vi

er ikke en ny problemstilling og desværre er der ikke sket noget handling som er kommet de skadelidte til gode

at indkalde til den her efter min mening i hvert fald

om sagsbehandlingstiderne i arbejdsskadesystemet sagsbehandlingstiderne er et vigtigt emne og derfor har jeg også inviteret folketingets beskæftigelsesudvalg til en teknisk gennemgang

i slutningen af december ingen tilskadekomne bør vente unødig lang tid på en

afgørelse i deres arbejdsskadesag en arbejdsskade kan være en stor belastning i sig selv og lang sagsbehandlingstid skaber endnu større utryghed og uvished

at vi politikere arbejder sammen om et arbejdsskadesystem der understøtter hurtigere afklaring i arbejdsskadesager

samtidig vigtigt at der er høj kvalitet i sagsbehandlingen afgørelserne skal ikke være hurtige

at det ikke er et nemt arbejde at nedbringe sagsbehandlingstiderne væsentligt

arbejde som jeg meget gerne tager fat på og det forudsætter at i som ordførere går med i arbejdet

overbevist om at vi når længst ved at vi sammen arbejder mod et fælles mål nemlig et bedre arbejdsskadesystem et enigt folketing har allerede taget de første skridt mod enklere sagsbehandling på arbejdsskadeområdet der blandt andet har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiden fra nytår kan flere arbejdsulykker igen anerkendes som arbejdsskader det sker efter at en højesteretsdom der to tusind og tretten strammede kriterierne for anerkendelse så arbejdsulykker kun kan anerkendes når tilskadekomne har følger efter skaden eller hvor behandling er nødvendig for at blive rask fra nytår bliver rullet tilbage for hvis man er kommet til skade på sit arbejde

selvfølgelig anerkendes som en arbejdsskade men det er klart

er et krav at der er sammenhæng mellem den skade der er sket og den hændelse der

arbejdsmarkedets erhvervssikring får også mulighed for at træffe afgørelse om anerkendelse uden at der er taget stilling til eventuelle

af skaden det betyder at tilskadekommen i fremtiden

vente på at godtgørelses og erstatningsspørgsmålene bliver afklaret samtidig har folketinget givet arbejdsmarkedets erhvervssikring mulighed for selv at ændre alle dele af afgørelsen når de modtager en klage i dag er det sådan at afgørelser der er afgjort med et skøn skal sendes til behandling i ankestyrelsen uanset at der tydeligvis er tale om et fejlskøn det er uheldigt for den tilskadekomne fordi det ofte betyder forlænget sagsbehandlingstid og en mere uoverskuelig sagsproces ligesom det også bliver dyrere for forsikringsselskabet eller arbejdsmarkedets erhvervssikring samtidig sikrer lovændringen at ankestyrelsen kan behandle ukomplicerede klagesager lidt hurtigere fordi de her sager i fremtiden kan afgøres administrativt i stedet for på

endnu er det for tidligt at sige noget om effekten af ændringerne

et skridt i den rigtige retning og det er regeringens ambition at fortsætte arbejdet med at forbedre arbejdsskadeområdet

et område som jeg vil tage fat i men arbejdsskadeområdet er et kompliceret område og jeg er overbevist om at det er nødvendigt med et bredt samarbejde blandt ordførerne for at få de bedste løsninger det oplever jeg også at der er bred efterspørgsel efter

hvor kvalitet og effektivitet kan gå hånd i hånd så belastningen ved at have en arbejdsskade ikke bliver værre af en oplevelse af unødigt

langvarige sagsforløb det er derfor at en modernisering af arbejdsskadesystemet er centralt for den her regering en modernisering af arbejdsskadesystemet har længe været på den politiske dagsorden det er en kompleks opgave og der er mange ender der skal mødes men det er en vigtig opgave og der er behov for handling

regeringens ambition at vi igangsætter og gennemfører initiativer til et

det arbejde vil jeg drøfte med folketingets partier og jeg vil derfor invitere til et møde inden juni

for arbejdsskadeområdet skal også fremover være et område der er præget af løsninger opnået i enighed hvor partierne trækker i arbejdstøjet og går sammen om at gennemføre nødvendige og gode løsninger på arbejdsskadeområdet

jeg har en tiltro til at det vil lykkes

og jeg ser frem til at vi løfter i flok det er en vigtig forudsætning for at tilskadekomne kan komme videre med

til arbejdsmarkedet med de begrænsninger arbejdsskaden ulykkeligvis har givet

for at sikre de bedste rammer for arbejdsskadesagsbehandlingen i danmark tak for ordet og endnu en gang tak for at

der er rigtig mange borgere som er i klemme og som ikke kan få deres

de står i det her tomrum men jeg kunne godt

i dag som jeg også nævnte i min begrundelse for

besked at vi afventer fordi du ikke er afklaret vi afventer fordi du ikke er afklaret og så kan man køre

førtidspensions og fleksjobreformen at den skulle kunne bruges som

om der er en sammenhæng mellem lange sagsbehandlingstider og

nogle uhensigtsmæssigheder der så flugter det jo

jeg har tilkendegivet at vi skal have et møde partierne imellem i hvert fald senest

overstået og man derfor må forvente at parterne har god tid til også at indgå i de drøftelser men inden da

jeg tænkte at det skal vi gøre bedre som samfund og jeg

skabe et bedre system så troede

som ikke har været til gavn for dem

forleden fik jeg en besked fra susanne

sin sag til ankestyrelsen det tog et

at det kunne tage endnu et år

det er urimeligt og umenneskeligt

taget mere end ti år

ministeren spørgsmål vedrørende dette hvor mange sager der bliver udskudt

herunder også hvor mange sager

der er udskudt grundet midlertidigt fleksjob

fra svaret som ministeren gav aes har

den endelige afgørelse i arbejdsskadesagen er blevet udskudt udskudt på baggrund af et midlertidigt fleksjob det kan desuden ikke opgøres i hvor mange sager

i forbindelse med en midlertidig afgørelse om midlertidigt fleksjob det var hvad ministeren svarede

stillede dette spørgsmål vil ministeren ændre arbejdsskadesystemet så borgernes arbejdsskadesager ikke trækkes i langdrag og sikre at det ikke har indflydelse på arbejdsskadesagens længde at en borger er bevilget et midlertidigt fleksjob ministeren

vi har et ansvar for at hjælpe de folk der kommer til skade på deres arbejde det betyder først og fremmest at vi skal gøre en indsats

arbejdsmiljø som forebygger og minimerer risikoen for skader men det betyder også at vi skal indrette arbejdsskadesystemet på en måde så det bedst muligt tager højde for den enkeltes

der både kan og vil arbejde sidder fast i systemet mens de venter på

arbejdsskadesag det er derfor vigtigt at systemet er indrettet så man får så hurtig en afklaring på sin arbejdsskadesag som muligt

de seneste år været faldende men jeg mener at det er et område der fortsat fortjener fokus en hurtig og korrekt sagsbehandling vil kunne få nogle mennesker hurtigere tilbage i job det vil bidrage til den fælles velfærd

som reglerne er nu kan arbejdsmarkedets erhvervssikring aes først træffe en endelig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne når den tilskadekomnes erhvervsmæssige situation er stabil og afklaret og det betyder at der somme tider kan gå lang tid hvor aes må træffe midlertidige afgørelser hvilket for eksempel er tilfældet hvis den tilskadekomne modtager ledighedsydelse

er en svær situation at være i det var ministerens svar

i mine spørgsmål til ministeren

det ministerens kollega fra fyn herre jan johansen der var ude og kommentere på en af de her sager hvor en måtte gå fra

ikke rimeligt over for de mennesker der er udsat

et bedre system det ønsker vi i

nu har ministeren så sagt at han vil indkalde til et møde inden juni

gerne at det blev lidt tidligere men jeg tænker også at der allerede må ligge

kom på den post men jeg ser frem

det der foregår i dag er ikke tilfredsstillende for dem det handler om tak for ordet selv tak til fru karina adsbøl

tyve at invitere til møde om at modernisere arbejdsskadelovgivningen herunder arbejdet med

skal ikke vente unødigt længe på en

kan sætte den enkelte tilskadekomne i en økonomisk og arbejdsmæssig sårbar situation det er derfor helt afgørende at arbejdsskadesystemet understøtter en hurtig afklaring i arbejdsskadesager og hvor der samtidig er en høj kvalitet i sagsbehandlingen rigsrevisionen har netop undersøgt sagsbehandlingstiderne på arbejdsskadeområdet rigsrevisionen peger på at

vil følge op på rigsrevisionens beretning og fortsætte arbejdet

meget vigtige forespørgsel og for at sætte fokus på et vigtigt område som har betydning for rigtig mange mennesker

de andre ordførere og de andre partier for at bakke op om

netop er blevet læst op det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde det kan godt lyde lidt fortærsket

og vi siger det rigtig mange gange

vi gør os i fællesskab store anstrengelser for at arbejdspladserne i danmark kan blive så sikre som muligt men ikke desto mindre bliver tusindvis af ansatte i danske virksomheder offentlige som private hvert år slidt ned eller ramt

af afgørende betydning at vi har et godt og hurtigt system til at behandle de arbejdsskadesager der opstår

vigtigt for mig at understrege at lange sagsbehandlingstider i arbejdsskadesager er et stort problem både for den enkelte som er ramt af en arbejdsulykke og for vores samfund i større perspektiv når man er ramt af en arbejdsulykke har man brug for hurtig afklaring og lange ventetider

skaber både stor usikkerhed

også alt for mange der bliver forhindret i at komme videre med deres liv mens de venter på afgørelsen

ikke nogen tvivl om at man står i en særdeles svær situation både arbejdsmæssigt og økonomisk mens man venter på sin afgørelse og vi skal gøre alt hvad vi kan fra politisk

for at være med til at hjælpe de ramte bedst muligt videre det handler grundlæggende om tillid til vores velfærdssamfund alle der hver dag går på arbejde og yder sit til samfundet skal vide at de kan være trygge ved at sikkerhedsnettet griber dem hvis uheldet er ude og de kommer til skade det kan man med rette forvente i et samfund som vores det betyder blandt andet en hurtig afklaring

man kan komme så hurtigt som muligt tilbage på arbejde igen i det omfang det nu er muligt

de lange ventetider og det skal vi have gjort noget ved

hvis ikke det er den korrekte og vi må ikke falde i den fælde hvor vi kun kigger på ventetider og stiller os tilfreds hvis de kommer langt nok ned for nok er det vigtigt at få en sag afgjort hurtigt

det giver sig selv i socialdemokratiet ser vi frem til at få sat gang i arbejdet med at revidere hele arbejdsskadeområdet både fordi sagsbehandlingstiderne i en årrække under skiftende regeringer ikke har været tilfredsstillende men også fordi det store fokus på erstatninger har fjernet fokus

der er skaderamt tilbage på sporet i livet

muligt tilbage på arbejdet igen jeg er helt ærligt

og ikke mindst de mange tusinde der desværre hvert år rammes af en arbejdsulykke at vi finder en løsning men det er trods alt bedre at komme sent i gang end aldrig at

socialdemokratiet bakker op om at pålægge regeringen inden udgangen af den her samling at igangsætte arbejdet med at modernisere arbejdsskadelovgivningen herunder arbejde for at sagsbehandlingstiden afkortes

at vi med det arbejde der nu sættes i gang kan sikre at mennesker der er kommet ud for en arbejdsulykke i fremtiden

får behandlet deres erstatningssag hurtigere og naturligvis korrekt

mit håb at vi i fællesskab kan gøre det her endnu bedre jeg kunne godt tænke mig at høre ordføreren om om ordføreren også mener at førtids fleks reformen

spiller en rolle i forhold til

man har fået et midlertidigt fleksjob jeg tænker at ordføreren har siddet på det her område rimelig længe og har et godt kendskab til hvad det er

borgerne henvender sig til ordføreren om

gået lang tid og vi har snakket om det her i mange mange år

faktisk fuldstændig ødelagde sagsbehandlingen og at det var nødvendigt at fjerne sagsbehandlingen fra arbejdsskadestyrelsen det har givet

og fleksjobreformen skulle have en indvirkning på det her

vil jeg næsten læne mig op ad det som ministeren sagde nemlig at det er der jo ikke nogen der har tænkt men jeg hører også at ministeren siger at

er mulighed for midlertidige afgørelser så ved jeg godt at man som arbejdsskaderamt måske ikke kan bruge en midlertidig afgørelse til andet end

har sagt nu laver vi en aftale om førtidspension og fleksjob og så skal vi dæleme undskyld formand ud at genere så mange der har en arbejdsskadesag som overhovedet muligt

jeg tænker at når vi går i gang med at lave en gennemgang af hele arbejdsskadesagssystemet så kommer vi også til at kigge på den del og får rettet op på det

er så om ordføreren nu også vil holde ministeren i ørerne

der sker noget på det her område jeg ved godt at vi i fællesskab har lavet et

men det er i hvert fald vigtigt at arbejdet allerede sættes i gang nu

midlertidigt så kan det fortsætte og det har ministeren også selv anerkendt i et svar til undertegnede så

sidder i formandsstolen men er også samtidig ordfører

rokade så det nu er herre christian juhl som ordfører på grund af venlighed fra de ordførere han nu springer over værsgo

og statsrevisorerne peger på i deres rapport er ret alvorlige faktisk burde

ikke diskutere den slags problemer i et moderne samfund som vores det burde være sådan at enhver virksomhed

det er jo det objektive mål for enhver virksomhedsleder eller

forebyggelsen er alfa og omega

gøre det så let og enkelt som muligt for de mennesker det går ud over at komme på benene igen eller komme det rette sted hen hvis nu det er en erstatning og en pension eller et fleksjob der er nødvendigt vi nødt til i den her situation også at sige tusind tak til fagforeningerne

bør ligge hos det offentlige et et arbejdsskadesystem burde være så letforståeligt og enkelt at enhver borger burde kunne anmelde sin arbejdsskade sammen med sin arbejdsgiver og få den afklaret relativt hurtigt uden at være i tvivl gang på gang det er så kompliceret

en lovgivning og så komplicerede tekster man får lagt foran sig at man er nødt til at have

advokat eller en fagforening ved sin side når man skal køre en arbejdsskadesag det er næsten hundrede procent sikkert at man taber

hvis man prøver at køre den selv

vi har har så en situation hvor der er uanstændigt lange

det betyder at mange mennesker faktisk bliver syge

og leve i uafklarethed hvorfor er den her situation opstået ja det er der flere grunde til vi overlod den her opgave til atp dengang påstod den daværende regering at

væsentligt omfang det er ikke kun overflytningen til

udflytningen som var den tidligere regerings mindre kloge ja jeg vil nærmest sige tåbelig beslutning var et forsøg på uden saglig begrundelse at flytte arbejdspladser ud fra hovedstaden det kan der være saglige begrundelser

i det her tilfælde var der kun en begrundelse nemlig at venstre troede at man kunne stemmeoptimere ved at flytte arbejdspladser ud til for eksempel vordingborg og haderslev og hillerød det var en tåbelig opgave og det betød at rigtig rigtig mange af de dygtigste folk

aes som det nu hedder det vil sige at vi fik et enormt tab af erfarne

behov for at lære nye folk op det er klart at det giver tempotab og det giver dårligere service

der treogtredivetusind sager som skal behandles og som jeg sagde

have negative konsekvenser for den enkelte skadede ofte ser vi psykiske belastninger i et enormt omfang vi ser mennesker som må gå fra hus og hjem undervejs i sådan en proces vi ser skilsmisser og vi ser mennesker som bliver meget meget mere syge end de var da sagen

færre ankesager jeg er godt klar over at vi har lavet en tillægslovgivning som skulle rette

ændret retspraksis ja det er fuldstændig rigtigt vi ansatte hundrede ekstra personer men det skal vel ikke gå ud over det daglige arbejde når vi har ansat de hundrede ekstra personer

fra eksterne aktører det er ikke noget nyt

finder en af hovedårsagerne til at vi er endt i det her regi

fundet nogle kvalificerede folk som vil arbejde

andre forklaringer synes jeg er udenomsforklaringer og vi nødt til at sige

vi går videre til den næste ordfører det er fru samira

relevant og vigtig debat det er nemlig vigtigt at borgere der har været udsat for en arbejdsulykke hurtigt kan få en afklaring på deres arbejdsskadesag og vi må som politikere ikke stille os tilfredse med at borgere der har været udsat for en arbejdsulykke skal gå i så lang tid uden at vide om de er købt eller solgt

tilfældet er i dag ifølge et tal fra arbejdsmarkedets erhvervssikring er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for anerkendte arbejdsskader med men og erhvervstab på

alligevel kunne tv to tilbage i oktober berette om jette som i fem år har ventet på at få en afklaring på om hun kan få erstatning for sin skulderskade eller ej et eksempel som dette hvor vi har en borger der har ventet i fem år på at få afgjort en arbejdsskadesag håber jeg at vi alle kan blive enige om

er uacceptabelt derfor synes jeg at forespørgselsdebatten er vigtig jeg synes også at

vedtagelse hvor ministeren har forpligtet sig til at indkalde til møde omkring

få reduceret sagsbehandlingstiderne meget mere

ellers synes synes jeg at det har været en fin debat

arbejdsskadesager om året i danmark så vidt jeg kan læse tallene og i snit venter man otte måneder på at få dem afgjort

klage til ankestyrelsen og vente yderligere tretten måneder så det er jo en

i at tyde regler og love

tyde reglerne i forbindelse med behandlingen

af arbejdsskader og de samme mennesker har måske ikke altid den allerstørste tålmodighed da de jo netop er skadede hvilket jo kan have alle typer følger

konsekvenser for deres helbred og deres sundhed for eksempel længerevarende smerter

yderligere betyder at det her burde kunne løses hurtigere så de mennesker kan komme videre i deres liv så jeg synes det er godt at df rykker den her sag ordentligt op på

at komme videre med det her i den aftaletekst som der er fuld politisk opbakning

og jeg er meget tilfreds med at ministeren

man nu skal kalde det så vi glæder os rigtig meget til

både for at få nedbragt de her ventetider og for at få

jeg også mærke til en ting som sikkert overraskede mange der er

to tredjedele af ventetiden

der er i hvert fald noget vi kan gøre

jeg oplevede et system

pege fingre ad forskellige regeringer hvem der har gjort hvad men

jo en subjektiv oplevelse som jeg havde som borger af at ting som burde

havde oplevet ulykke og

jeg synes man kan måle et samfund på hvordan man hjælper mennesker som har

er et folk som som har en stolthed i

og de vil faktisk helst ikke være afhængige af det offentlige

det kan ramle for os alle sammen på et hvilket

man har brug for hjælp når vi kigger på de sagsbehandlingstider i det her konkrete tilfælde og når vi kigger på hvordan

efter min opfattelse stadig

en bred forståelse for at det

jeg hilser også velkommen at ministrene indkalder til

en minister har travlt men jeg håber at man

min kalender til at komme og deltage i de her ting

og tyve og så inden det går i gang

der rigtig mange mennesker som stadig væk

gerne vil have at vi herindefra måske reagerede lidt hurtigere

ikke nogen repræsentanter fra liberal alliance er der nogen der

så går vi over til beskæftigelsesministeren

tak til et helt enigt folketing der står bag

af diskussionen her jeg håber at det kan give os det nødvendige og fælles fodslag til at trække i arbejdstøjet og finde de gode løsninger som kan skabe et godt og nyt fundament for arbejdsskadesystemet jeg vil ikke lægge skjul på og det sagde jeg også i min indledende tale at det er en svær opgave og der kommer en hurtig

er der altså også vej på den korte bane ser jeg frem til en dialog med bestyrelsen for arbejdsmarkedets erhvervssikring om rigsrevisionens konklusioner og jeg ser frem til den tekniske gennemgang af sagsbehandlingstider på arbejdsskadeområdet i slutningen

på den lidt længere bane skal arbejdet

vil jeg i den forbindelse invitere folketingets partier til et møde inden juni

til herre lars boje mathiesen og andre der har nævnt det i løbet af debatten det

hverken på grund af kalenderudfordringer eller manglende vilje det er jo blandt andet

inden sommer men være efter overenskomstforhandlingerne

hensyn til parternes input i de her drøftelser

er derfor at vi i hvert fald fra regeringens side

så god en opstart på processen som

tid inden men det er for at finde det rum

og tage fat på det svære arbejde som man jo også bare må være ærlig at sige uden at man peger fingre ad hverken den ene eller den anden

har knækket nakken på men jeg tror

og det kommer til at tage tid og det kræver at vi forpligter os til at løse det sammen når det bliver svært må vi huske at de gode løsninger sjældent er de nemme løsninger

helt overbevist om at der lige præcis på det her punkt heldigvis ligesom

at gøre det markant bedre så vi kan få nedbragt sagsbehandlingstiderne sådan at

i den ulykkelige situation at komme til skade på deres arbejde også kan få en ordentlig og hurtig afklaring af deres situation så med det vil jeg

denne debat og tak til alle folketingets partier

sagt under debatten at vi får et

vi snakker om gennemsnitlige sagsbehandlingstid

så tager det et år inden de svarer og så kan det være at man igen har fået sat sin erhvervsevne

fru karina adsbøl lige at give et skriftligt svar

anmodningen om erstatning er indgivet til sagen er afsluttet

vil love at sende et skriftligt svar og

en dato og det er jo altid godt at få en dato og få noget iværksat

så er ministeren jo forpligtet til at handle men hvad så i den mellemliggende periode i forhold til forarbejdet som ministeren sagde har

flere gange og man har knækket halsen på det så der skal jo et forarbejde i gang er ministeren i gang

grundige overvejelser om blandt andet det

min tale og herre torsten gejl nævnte det også i sine bemærkninger

at to tredjedele af ventetiden går

fra andre myndigheder

en masse arbejde som

det er jo blandt andet nogle af de ting jeg synes

på at gøre os grundige overvejelser om

er der jo en del af det her arbejde som også involverer

at det er bedst først officielt

at man på ydelser har givet en midlertidig ydelse indtil der kommer en undersøgelseskommission som kommer ud med hvordan

om om ministeren mener at noget tilsvarende kunne være nødvendigt eller om man har

form for sikkerhedsnet ud under nogle af de her mennesker som er ofre for den her utrolig lange sagsbehandlingstid så de måske ikke skal gå fra hus og hjem som vi har hørt sager

om der er nogen økonomisk måde man havde tænkt sig

svært at udbetale en eller anden form for midlertidig erstatning på et tidspunkt hvor

ikke er afklaret endnu men jeg forstår udmærket godt tankegangen til gengæld vil jeg sige

som forhåbentlig også kommer til at have den virkning at sagsbehandlingstiderne vil få endnu et nøk nedad samtidig med

en form for lån der kan jo være nogle der står i

få et lavrentelån på et bestemt beløb bare lige til

at kunne komme igennem de her to tre måneder indtil der kom en afgørelse nogle gange kan det være det

gøre at de i et svært sygdomsforløb faktisk kan se sig ud af

lidt sikret det kan godt være at det er penge de kommer til at betale tilbage men hvis banken siger nej er

staten yder lån til borgere men jeg forstår udmærket godt tankegangen og jeg vil

grunde til at diskutere det når vi sidder ved et

tallene for hvor mange familier er det præcis der kommer i den her situation

at få tilkendt den erstatning som man

bedt om og så i den mellemliggende periode mangler penge der kan være nogle faktuelle ting der lige kan være god grund til at

at dansk folkeparti har rejst den her forespørgselsdebat

selvfølgelig bare står tilbage er

at der skal forhandles

godt tænke mig at spørge hvad er ministerens mål med forhandlingerne altså har man nogle tal for hvor langt ned man mener sagsbehandlingstiden

tage fat sådan for alvor når sagen

kunne vi ikke gøre det lidt hurtigere har ministeren nogle

og med god grund rigtig rigtig meget kritik af aes også dengang af de lange sagsbehandlingstider jeg ved at den daværende regering med forskellige midler har forsøgt at få fat om problemet

heldigvis er sagsbehandlingstiderne faldende men stadig væk ikke langt nok nederst så jeg mener helt klart at der er grundlag for at

det er jo også det svære altså siden man ikke har gjort det i snart

det bør være en fælles ambition men jeg har svært ved at sætte et måltal

det der har været udslagsgivende for at man har fået gjort lidt ved sagsbehandlingstiderne

her forespørgselsdebat er lige så stor når vi når frem til hvordan vi så i givet fald skal reformere systemet

skal finansiere øgede

desværre er strandet på i øvrige omgange

arbejdsskadeerstatningen og så videre og det er jo stadig væk en stor

skal løsnes op men men jeg har da en forhåbning om at vi i fællesskab også kan tage finansieringsdiskussionen når vi kommer så langt men jeg tror i første omgang

at få en afsluttende bemærkning det er formelt set anden runde vi går i gang med og det betyder at alle har ret til at tage ordet igen

og sætte borgeren i centrum

jeg rigtig glad for jeg ser frem til at vi bliver indkaldt ovre hos ministeren og vi skal nok

det er folketingets eget ansvar jeg vil lytte opmærksomt til debatten om forslaget der skal behandles i udvalget for forretningsordenen forhandlingerne er åbnet og den første der får ordet er herre lennart damsbo andersen fra socialdemokratiet

folketingsmedlemmers omkostningstillæg eftervederlag sygeorlov og afholdelse af barselsorlov jeg vil med det samme slå fast at vi fra socialdemokratiets side

deler holdningen om at der er behov for at få kigget på reglerne i forhold til folketingsmedlemmernes både

det man ude i samfundet normalt kalder løn men det får man ikke som folketingsmedlem der får man vederlag men også på pension

kigget efter i sømmene vi synes der er et stort behov for at man får regelsættet rammerne gjort mere tidssvarende får dem gjort mere moderne gjort dem mere gennemsigtige så der kan komme en større overensstemmelse mellem de vilkår og rammer der er for folketingspolitikere

det omgivende arbejdsmarked generelt vi er også af den opfattelse at der er flere steder hvor man med rette kan indvende at vilkårene for folketingsmedlemmer

få greb om hvorfor de mon er strikket sammen på den måde det skal der ændres på ellers ender det med at uforståenheden undren

politikernes vilkår er og vi der er politikere ved også at det meget hyppigt er bragt til debat og diskussion og der er vitterlig en undren og en uforståenhed over for det og det synes jeg i hvert fald selv som politiker og

gruppeformand for danmarks største parti vi

så der bliver mere orden i tingene og så der bliver en større gennemsigtighed det vi skal er at vi skal sørge for at der bliver fundet en bedre balance end der er i dag en bedre balance hvor vilkårene på den ene side ikke afskrækker folk

involvere sig og forsøge at stille op til et politisk embede og blive valgt men på den anden side heller ikke er ude af trit med det der måtte være en folkelig og bred opfattelse af hvad der er rimelige rimelige vilkår for politikere men vi synes ikke fra socialdemokratisk side at det er den bedste måde

altså i et beslutningsforslag som dansk folkeparti her har fremsat i folketingssalen vi synes at vi skal sørge for at der

først sker en bred drøftelse af tingene at vi får kigget tingene efter og det er blandt andet også derfor at vi fra socialdemokratisk side har været medvirkende til at folketingets administration kigger på opdateringen af de mange gode både tal men også anbefalinger som vederlagskommissionen kom med tilbage i to tusind og seksten der arbejdede man med et bredt kommissorium for at kigge på vilkår og rammer for politikere det er altså grunden til at vi fra socialdemokratisk side ikke støtter beslutningsforslaget som det er fremsat her

vi er helt enige i at der er behov for at der bliver skabt nogle bedre balancepunkter og derfor håber vi også på at man kan få arbejdet grundigt med det her så vi i løbet af to tusind og tyve forhåbentlig kan få kigget bredt på tingene og også få skabt en bred politisk aftale som

der er behov for at der bliver kigget på det og det er der ud fra mange grunde blandt andet også som jeg sagde nemlig at der skal skabes en større ro i forhold til politikernes

fået øjnene op for at der skal ske et eller andet hvad det så er er jo lidt usikkert ud fra det som

men men godt at der kan komme til at ske noget jeg

spørge herre flemming møller mortensen om ikke det her beslutningsforslag i virkeligheden indeholder en række af de ting som man sådan kunne gennemføre

til at få eftervederlag i to år efter man er

fra et andet job var det ikke noget vi sådan umiddelbart kunne ændre uden at vi behøver at

har der jo været folketingsvalg her i i sommer og det vil sige at politikerne sådan set er godt i arbejdstøjet vi laver meget herinde spørgsmålet er om det ikke

en socialdemokratisk ordfører om at udvise rettidig omhu

vi har også fra socialdemokratisk side sagt at lige nøjagtig vederlagskommissionens anbefalinger fra to tusind og seksten er et godt udgangspunkt for at kigge på helheden af politikeres vilkår og det er det vi har ønsket og det er korrekt som ordføreren siger her

omkostningstillæg eftervederlag og sygeorlov der indgår til gengæld ikke barselsorlov men der indgår andre ting såsom pensionsvilkår vi ønsker fra socialdemokratisk side og det er vores ambition i løbet af to tusind og tyve at være

have den meget brede politiske drøftelse af

skal ændres på baggrund af den diskussion man har

det gælder barselsorlov og de regler der er der

når man har barselsorlov også modtager omkostningstillæg

fra socialdemokratisk side sådan som dansk folkeparti også udtrykker her at man også skal kigge på barselsreglerne vi ønsker lige nøjagtig en grundig vurdering af om vederlagskommissionen har fået alt med det ønsker vi og de har

det har vi i en tidligere

at diskutere hvilke vilkår der gælder for folk der er i politik

at vederlagskommissionen lavede et

i hvilket omfang og hvordan vi kan omsætte deres anbefalinger til

tager højde for

i beslutningsforslaget jeg må sige at når jeg læser eksemplerne

at forklare og meget meget svært at forsvare de optjeningsregler man har jeg

det der handler om det pågældende medlem af venstre som ikke

synes jeg bestemt ikke det er rimeligt men det pågældende folketingsmedlem fulgte

om vi vil også gerne være med til at diskutere barsel

er jo sådan som herre flemming møller mortensen redegjorde for at det

en del af vederlagskommissionens anbefalinger hvorfor var

ja det der står i vederlagskommissionens anbefalinger i

til barsel er at man ønsker

del af parlamentet

lavet en finanslov hvor meget handler om minimumsnormeringer og andet så er det måske også meget klogt at nogle

er berørt i hverdagen derude i børnefamilierne også har mulighed for at

også gerne se på om

vi skal gøre det her i folketingssalen element for element det skal

vi får rig mulighed for at gøre i løbet af den her valgperiode og forhåbentlig også gerne i løbet af den her folketingssamling

sammen med vederlagskommissionens anbefalinger men forslaget som det ligger kommer venstres folketingsgruppe ikke til

stemme for selv om vi

at nogle af de ting der bliver peget på skal laves

at man skal indhente en lægeerklæring men jeg tror

men grundloven sætter også nogle begrænsninger op

skal have undersøgt hvilke begrænsninger grundloven sætter op og jeg tror man vil opleve at at noget af det der

konflikter lidt med grundloven

lige lavet om så derfor tror jeg heller ikke

med beslutningsforslaget til politisk virkelighed det taler for at vi mødes og snakker om hvad vi

vi gjort op med nogle af de her gamle

med dansk folkeparti i at det her med at få omkostningstillæg

der er man jo ikke til rådighed så hvorfor skal man have dækket nogle omkostninger som man vel så ikke har

siger at vi ikke skal diskutere det herinde

altså folketingsmedlemmernes vederlag

ekstrem grad til diskussion og det er meget velbegrundet ude blandt danskere fordi man jo med god grund kan

hvorfor skal folketingsmedlemmerne have væsentlig bedre forhold end dem vi kender på det normale arbejdsmarked

ikke diskutere det herinde hvorfor egentlig ikke også tage en diskussion

hvordan folketingsmedlemmernes forhold er

man jo netop er åbne omkring det eller skal være åbne omkring det hvorfor kan man så ikke diskutere åbent

bliver diskuteret i folketingssalen

da vi sad i regering gjorde vi det på samme måde

men et eller andet sted tror jeg det kan være meget fornuftigt at vi diskuterer ting hernede men også gør det andre steder

vores gruppemøder i store dele af de sidste fire år men helt ærligt tror jeg

så skal tingene forhandles og vedtages nede i folketingssalen

godt kunne tænke mig var en diskussion af de elementer der ligger i beslutningsforslaget vi har jo oplistet en række elementer hvor

behandlet bedre end resten af befolkningen det var egentlig det

diskutere også her i dag om venstre om socialdemokraterne om andre partier vil støtte os i at det er nøjagtig

skal lave noget om og det kunne vi sådan set godt gøre med det samme

men vi ønsker ikke at forringe de samlede vilkår for at være aktiv i politik og det er

det er noget helt særligt at sidde i folketinget og når man får meget i løn

om det så er som direktør i en virksomhed eller

som håndværker og det at være folketingsmedlem og det ansvar man har skal også afspejles i de vilkår der gælder

er forældede og derfor skal de laves om men vi ønsker ikke at de samlede

det er garanteret lystigt at være med i venstre men ja hjertelig velkommen til næste ordfører herre nils

politikernes lukrative vederlags orlovs og pensionsvilkår vi har arbejdet for det i sidste folketingsperiode uden de store fremskridt så gjorde vi det egentlig også til et valgtema så det kom til at fylde i folketingsvalgkampen vi løftede

forhandlingerne om forståelsespapiret og så rejste vi det igen op mod finanslovsforhandlingerne og når vi synes det er vigtigt at tage den her debat og få ændret på vilkårene så er det fordi jeg oplever at

det kan bidrage til politikerlede

sidde og have særlig gode orlovsmuligheder hvorfor

optaget af at få det lavet om det beslutningsforslag der ligger her

kan støtte vi mener at det skal laves om at man kan få to års eftervederlag ligesom vederlagskommissionen sagde vi mener at det er godt at kigge på reglerne for sygeorlov vi mener

at omkostningstillægget skal væk fordi det er håbløst forældet at man skal modtage

og alt mulig andet som mange partier allerede dækker eller som vi ikke har udgifter til så det er

de her beslutningsforslag endda ikke engang samlet

for at diskutere urimeligheden i hvert

vilkår fordi vi synes at de er urimelige det gjorde vi jo lidt i afmagt fordi vi ikke

det rykkede sig herinde men de sidste par måneder er der faktisk sket et ryk jeg oplever egentlig at partierne på tværs af folketinget erkender at der er brug for at man ændrer

og at man skal tage udgangspunkt i de anbefalinger som vederlagskommissionen er kommet med der

når der så er realitetsforhandlinger når der har været det ryk som har ladet vente på sig

diskutere det vederlagskommissionen er kommet frem til i forhold til lønstigninger

gået målrettet efter kun at få afskaffet lukrative vilkår så ved alle herinde godt at så

er også noget fornuftigt i at det ikke er politikere selv der skal definere hvad vi skal tjene i vederlag og hvordan vores pensioner skal se ud men at vi lytter til nogle eksperter

det vil vi ikke sætte på spil ved at træffe det lette valg nemlig at stemme for det her beslutningsforslag vi vil have nogle forhandlinger vi vil

som folketingsmedlemmer har kan være svære at forklare

også enig i udgangspunktet for michael christiansen kommissionen om at der ikke er noget galt med det samlede løntryk som folketinget udøver men at det mere er fordelingen

gør sig i det her med at sige at det er nogle særlig lukrative vilkår altså alle brancher alle brancher har jo forskellige vilkår i det offentlige har man for

er det lukrativt fordi man ikke har det i det private

noget man har forhandlet sig til i en overenskomstforhandling

også fuld løn under barsel i det offentlige det er der ikke i mange private stillinger er det lukrativt er det urimeligt fordi private ikke har det nej det

man har forhandlet sig til det

hvordan de politikere der dengang har forhandlet det kan komme frem til at man skal optjene

mens man er på frivillig orlov jeg kan

et omkostningstillæg mens man er på barsel altså der er jo nogle helt åbenlyse tosserier i den måde man har indrettet

det skal være dårligere og dårligere for politikere det vil jeg ikke bidrage til men jeg vil til

en anden fordeling af vederlag plus de ordninger der er ved siden af som koster det samme

er ikke fordi skatteborgerne slipper for at betale noget til vores løn

nogle pensioner som som ikke giver mening og

man optjener rigtig mange penge meget hurtigt så mener jeg

lykkedes med at skabe nogle vederlags og pensionsvilkår som er gennemsigtige

at spørge herre jacob mark om man ikke kunne forestille sig det

i sin tid bad man jo vederlagskommissionen om

udspil som så skulle købes som det lå det gjorde specielt socialdemokraterne og venstre jo ikke de nedlagde det i en sen nattetime

det kan jo være risikoen igen for jeg har ikke hørt om nogen åbninger

så vi må se hvordan det udvikler sig men jeg ser i hvert fald en risiko for at

spørge herre jacob mark

forholdsvis lukrative lønninger vederlag om man vil kalde det det folketingsmedlemmerne allerede har hvorfor skal man

man kun har funktionærlignende vilkår i forbindelse med afsked fra folketinget altså nogle måneders opsigelse kan man sige

vi kan nå i mål med i forhold til hvad sf kæmper for at det ikke er nødvendigt for sf

i nul vi kunne godt have accepteret

en pakke hvor vi taber lidt vi har også leget lidt med tanken om at

man godt kan tabe lidt men at man forbedrer

videreuddannelsesmulighederne for folketingsmedlemmer mens de er herinde

set åbne for at kigge på forskellige modeller men selv hvis man går i nul

nu er ufornuftigt og hvis det nu er urimeligt at folketingsmedlemmerne er

områder end resten af samfundet

at vi skal skaffe mere tillid tillid til politikerne giver det så mere tillid at man afskaffer sådan nogle ordninger men forhøjer lønnen

jeg vil bare lige spørge herre jacob mark om

hvor vi får ændret på alle de her tossede vilkår som politikere i fortiden har skabt for sig selv og at man også kigger på pensioner de med her

at man laver en samlet pakke der gør det mere gennemsigtigt og

starte med at sige at vi i enhedslisten er

vilkår er alt for langt fra almindelige danskeres

bør ændres på det er jo noget vi har arbejdet for i enhedslisten i rigtig rigtig mange år

nogle af alle de her ordninger som vi har herinde som er særlige og meget anderledes end dem der er uden

jeg mener at det er fuldstændig langt ude at eftervederlagsreglerne som det er i dag betyder at man kan optjene eftervederlag mens man man bestrider et andet job i sin orlov

uden at afvente alle mulige forhandlinger

det giver for mig at se ingen mening ligesom det for mig at se heller ikke giver nogen mening at når man er på eftervederlag som folketingsmedlem altså hvis man ikke er blevet genvalgt

nogen som helst af de krav som vi stiller til helt almindelige lønmodtagere som står uden et job

jeg meget enig i forslaget om

i vores system nok nærmere det modsatte lad os give os selv en kortere eftervederlagsordning og så fjerne nogle af alle de regler der er i dagpengesystemet

underlig aktivering

lidt forskel på hvad for nogle vilkår man

en normalisering vi er ikke helt enige i det som forslagsstillerne foreslår vi mener at det vi bør gøre er at kigge på de offentlige overenskomster og så lave de samme barselsregler som

udvalget for forretningsordenen vi støtter

så lad os også bare få ændret det med det samme i forhold til sygeorlov

arbejdsmarked der eksisterer uden for christiansborg er jo

herinde så hvem skulle man aflevere den her sygeerklæring til hvem skulle administrere det det mangler der nogle svar på men det tænker jeg

er helt oplagt at diskutere i hvert fald skal

er det med direktøren i folketinget eller er det med ens gruppeformand

egentlig er ens chef når man sidder herinde det er jo egentlig

kan høre er der også nogle ting som vi gerne vil diskutere i udvalget for forretningsordenen

det at vi har to års eftervederlag uden at skulle i aktivering eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet

noget som ingen andre har kan fru rosa lund bekræfte at hvis man er offentligt ansat tjenestemand og bliver afskediget uden mulighed for at få en tilsvarende stilling har man tre års

hvor de her regler findes det ændrer

eftervederlagsregler vi har

jeg ved herre ole birk olesen ikke bryder sig om ordet lukrativ

vi mener at det bør være seks måneder og vi mener i øvrigt også

er nogle udfordringer det at sidde i folketinget er ikke det samme som ethvert andet job

at man kan finde en løsning på det der er praktisk og giver mening det jeg godt vil spørge

har enhedslisten nogle regler om at man skal betale noget

de regler der gælder i dag sådan set

for enhedslisten fordi både det medlem der er inde

når enhedslistens holdning til det her spørgsmål og generelle vilkår der gælder for politikere er så principfast

skumme fløden i den situation som opstår

også er inde i folketinget eller i en kommunalbestyrelse så gavner det

et beslutningsforslag som vi skal diskutere hernede om en måneds tid der handler om at det skal være muligt for

en fin debat at tage hvor man kan få givet udtryk for

sit partis synspunkter det synes jeg da bestemt også har sin berettigelse i folketingssalen når det så kommer til hvilken ordning man skal have og

hvilke ændringer der i givet fald måtte være så deler jeg en række af de andre ordføreres betragtninger om at

er sikkert at det nødvendigvis lige er i folketingssalen at det er klogt at have sådan en

jo godt kan være en række ekstra spørgsmål som

knytter sig til de enkelte elementer

folketingsmedlemmers forhold så ligger der jo allerede nu et rigtig godt og solidt arbejde udarbejdet af vederlagskommissionen som

man med fordel også kan læse

jeg skal bare åbent sige at vi jo er parate til at

med omkostningstillægget

ikke sådan var moderne man skulle have mere transparens og

normalisere pensionen i hvert fald den hastighed hvormed man optjener pension og at den ordning som

enige i derudover vil egentlig også gerne kigge

at der er noget jeg vil egentlig bare kvittere for at

ganske parate til egentlig

forlængelse af det herre jacob mark sagde omkring realitetsforhandlinger

og altså løbe ud i sandet jamen så

jeg skal lige lære at sige ordet rigtigt

at det for alternativet

skal tage snakken

vores lønforhold

man sige tossede som

sfs ordfører

første omgang vil vi derfor ikke støtte

at vi nu samlet set skal skal tage det når socialdemokraterne kommer med et

hen op til kriterierne jeg har to døtre en på tre og en på fem år og vi får det til at fungere

nye borgerlige vi har selv tidligere rejst

vi kan kigge på de her områder

hvor mange timer jeg reelt har brugt på mit

sted mellem fem og halvfjerds og firs timer om ugen og så for sjovs skyld når man nu snakker om størrelsen på på vederlag

syvogtyvetusindnihundrede og tooghalvfems kroner

til to fuldtidsstillinger plus to overarbejdstimer hver uge

ville arbejde samme antal timer som jeg arbejder et et vederlag for et folketingsmedlem er

samme regnestykke med hvis jeg arbejdede lige så mange timer som folkeskolelærer som jeg så nu arbejder som folketingsmedlem jamen så ville det faktisk betyde at jeg som lærer ville have en bruttofortjeneste på halvfemstusind kroner om året hvis jeg skulle arbejde det samme antal timer

vi folketingsmedlemmer skal arbejde mindre jeg har sådan et personligt håb om at vi engang bare kunne være deltidspolitikere og så kunne vi

et arbejde ved siden af jeg ved godt at det sandsynligvis ligger lidt ude

der er nogle elementer omkring omkring det konkrete som jeg håber at ordføreren for df

set enige i at at en to årig periode

så også huske på at som folketingsmedlem kan du ikke optjene

så jeg stod i en situation hvor jeg skulle melde

min a kasse som jeg var med i som lærer det betyder at

uden nogen som helst økonomisk dækning og hvis man gerne vil have familiefædre som mig til at indtræde i et arbejde her

økonomiske forpligtelser også omkring mine børn som jeg skal leve op til betaling for deres daginstitutioner og så videre så hvis jeg ikke på nogen som helst måde er økonomisk sikret i hvert fald i en eller anden form for periode bagefter fordi jeg netop ikke kan få dagpenge så så er der et problem hvor

længere periode og har

jo optjent måske to år men hvis der kommer et valg ret hurtigt

for nogle kunne det måske godt gøre at de kunne være lidt afvisende det

ligger vores månedlige udbetaling vores vederlag lidt under hvad folk i muligvis sammenlignelige stillinger har til gengæld har vi

en meget lukrativ pensionsordning og nogle andre ordninger som også er

sådan en reform her skal tage fat om begge dele

tilhængere af det forslag som kom fra michael christiansen

cirka ligesom at være afdelingschef i staten så mon ikke folketingsmedlemmernes løn

det som en afdelingschef får og det synes jeg

okay udgangspunkt for en kommende reform af vores aflønning

hvis vores vederlag og pension og så videre bare helt automatisk fulgte de opdateringer der sker af for eksempel afdelingschefers lønninger

så får den til enhver tid siddende finansminister pludselig en interesse i at øge lønningerne til afdelingscheferne

at man på den måde får incitamenter til at aflønne statens chefer med højere lønninger

man kan slippe af sted med

ansatte i staten på

af folketingsmedlemmer lider under samme skavank som lønninger af mange andre grupper af offentligt ansatte nemlig at vi får den samme løn uanset hvor dygtige og flittige vi

deres indsats her i folketinget er noget mindre værd

det som andre får og at de derfor skal betale det

enhedslistens indsats her i folketinget er ikke så meget værd som for eksempel

meget ville blive ødelagt i det her samfund hvis enhedslisten kunne bestemme mere

jo egentlig være hvis hvis man kunne aflønne folketingsmedlemmer forskelligt afhængigt af hvor meget de ydede men det kan nok ikke lade sig gøre jeg har svært ved at se hvordan man skulle opstille det

nu væksten i samfundet var meget høj under et bestemt flertal så havde det flertal også fortjent en højere løn end de andre som driver væksten nedad

egentlig det konkrete indhold i dansk folkepartis beslutningsforslag men jeg vil have det

en forholdsvis åbenhjertig

hvor liberal alliance står jeg synes det er godt at vi kan have debatten her i folketingssalen og ikke skal putte den ned i et andet forum hvor ingen rigtig kan høre og se

det som jeg godt kunne tænke mig at høre herre ole birk olesen om er om liberal alliance er enig eller uenig i det synspunkt som

specielt socialdemokraterne og venstre har haft

at vilkårene ikke må må forringes jeg spørger fordi nogle af de ting som vi lister op her

der blev et flertal for det det er klart og nogle af tingene

virker så helt godnat tror jeg for helt almindelige mennesker der følger det her

uden at man behøver at sætte lønnen op for folketingsmedlemmerne

om det så giver en forringelse eller en forhøjelse eller cirka det samme

vi bør gå op i om vi synes at vores arbejde er sammenligneligt med for eksempel en

og så må vi tage den forringelse af vores samlede forhold

give jeg er ikke vidende om hvorvidt afdelingschefer tjener mere sammenlagt end vi folketingsmedlemmer

så skal vi høre ordføreren for forslagsstillerne herre peter skaarup fra dansk folkeparti værsgo

er ikke fordi jeg er overrasket selvfølgelig får

tak til ordførerne for de bemærkninger der er faldet der har været nogle

ved ikke helt hvem der skal forhandle det og hvilken kreds det er men det må vi jo se og finde ud af jeg har jo forstået det sådan at den kreds der skulle diskutere det var partiernes gruppeformænd

hvor nogle mener at de skal snakke om det og

får se om det stadig væk er sådan men hvis det stadig væk er sådan

er jo den risiko at det bliver ligesom det blev sidste gang hvor man diskuterede de her vilkår hvor man også sagde at

det forslag der kommer fra dem der kigger på det altså vederlagskommissionen

med så derfor er der en risiko og det er den jeg da synes

at vi gerne vil gøre opmærksom på fra dansk folkepartis side risikoen er sådan set måske ikke så meget for de partier der er involveret i det risikoen er først og fremmest

at nogle ordninger der umiddelbart virker tåbelige

tilliden til politikerne

side jo var en genfremsættelse af vores beslutningsforslag om

bortfaldt dengang folketingsvalget blev udskrevet her for

at folketingsmedlemmernes løn og pensionsvilkår og andre vilkår blev ændret så de i højere grad svarer

fra det normale arbejdsmarked altså de vilkår som almindelige danskere oplever

private sektor

iøjnefaldende skævheder i det nuværende system for folketingsmedlemmerne

diskutere frem og tilbage om der skal laves den ene eller den anden ændring men bundlinjen interessen fra dansk folkepartis side

der er mere mere gennemsigtige og mere forståelige for almindelige danskere så synes vi

hørt her fra talerstolen i dag at både socialdemokraterne og og venstre for nylig har ændret holdning ændret signaler og nu gerne vil drøfte politikernes løn og arbejdsvilkår pensionsforhold det er i sig selv meget godt for demokratiet at vi kan få en åben diskussion om de her ting og den diskussion ser vi frem til på den ene eller den anden måde bliver foretaget her i folketinget fra

det er samlet set svært for danskerne at forstå hvorfor folketingsmedlemmer skal have nogle helt lukrative forhold og nogle bedre forhold når det gælder

omkostninger på en arbejdsplads og også eftervederlaget er selvfølgelig et emne der er til stor diskussion

fra det normale arbejdsmarked måske bortset fra nogle enkelte topdirektører som vi hører om i medierne

så der er ikke nogen der sidder

vi skal diskutere og bokse med og

afvente den ene eller den anden diskussion om forskellige forhold når det gælder vederlag for eksempel vi kan godt

har det her omkostningstillæg altså et skattefrit omkostningstillæg som man

det kunne vi da godt afskaffe sådan at

det virker jo helt godnat man har ikke nogen omkostninger

barselsorlov og meningen med den lange barselsorlov er at man skal tage sig af det

man har fået det er jo ikke

tage til møder eller arrangementer eller andet

og har sendt en erstatning ind i folketinget der skal varetage de opgaver der ligger og så skal man

omkostningstillæg det virker jo helt logisk

at man har bevaret den her mærkelige ordning på samme måde

diskuteret her i dag med hensyn til eftervederlag

når man forlader folketinget i stedet for nogle måneder

på arbejdsmarkedet

for eksempel funktionærloven det er da underligt at man som folketingsmedlem i modsætning til alle andre borgere

det er også mærkeligt at man ikke behøver at

længere tids sygdom det er da mærkeligt

syg og så bliver man væk uden at komme med et bevis

et problem inden for den kommunale verden i byråd og regionsråd og derfor ønsker dansk folkeparti i lighed med

sagt til kommuner og regioner se da at få lavet det om

jo også med til at sænke tilliden til byrådsmedlemmerne til regionsrådsmedlemmerne at

så

og også andre eksempler på urimeligheden i ordningerne

men nul krav til sygemeldte politikere

med til at gøre det noget sværere for folketingsmedlemmer at arbejde fordi der vil være nogle der sætter spørgsmålstegn ved

med til at udbrede en politikerlede i befolkningen

hvor der foregår alle mulige andre ting ude i samfundet der måske ikke er så stor tillid til

nogle politikere som agerer troværdigt og som går foran med et godt eksempel blandt andet ved at man udviser en god grad af mådehold og

måde er vi jo lidt ledere og bør være ledere for befolkningen og det er det der skaber respekt om god ledelse og i det her tilfælde er det landets øverste

jo samtidig laver lovgivningen

at få normaliseret forholdene ved at få afskaffet de her uforklarlige urimelige lukrative særordninger for folketingsmedlemmer og lad os så endelig også få diskuteret og debatteret folketingsmedlemmernes lønniveau og pensionsforhold så også de kan komme til at svare til den almindelige udvikling på arbejdsmarkedet

tror jeg vi for alvor har en mulighed for at komme videre

og derfor er det klart at havde dansk folkeparti fået ret som vi har agt så havde vi jo håbet på at der

og man kunne sagtens lave det uden samtidig at hæve folketingsmedlemmernes løn yderligere

på det her med at der er mange uforklarlige og urimelige regler om eftervederlag og en af de ting som jeg synes er lidt uforklarlig og måske

mærkelig brug af penge er at folketingets formand får eftervederlag

også selv om vedkommende skulle blive valgt til folketinget

som jo også får et ministereftervederlag selv om de skulle komme i folketinget så jeg vil egentlig bare høre hvad

dansk folkepartis holdning er til det og om man er enig med enhedslisten i at det det bør ændres

topdirektører inden for erhvervslivet der kan forhandle sig frem til en ordning med en eller to års løn når de

så taler vi jo for at det også gælder ministre og folketingets formand og alle andre der skal være ens regler for alle

så der er også grelle eksempler inden for det offentlige men jeg kunne

ansat i det offentlige og som som jeg gjorde opmærksom på

medlem af en a kasse herinde og hvis man

folkeparti så at der skal være mulighed for at vi som folketingsmedlemmer kan være medlem af en a

kan skaffe sig et job det giver jo en rigtig god ballast til at kunne skaffe sig et job bagefter men har man brug for

aflønning der gives folketingsmedlemmer det vederlag der gives folketingsmedlemmer rummer mulighed for at man af egen drift kan sikre sig at man

ikke kommer ud i en situation hvor man ikke kan klare sig økonomisk der findes forskellige ordninger for folketingsmedlemmer der samlet set betyder

normale medarbejdere på en offentlig eller privat virksomhed fordi den samlede lønpakke er meget meget lukrativ som jeg

ikke været på en høj løn men jeg

uden at have noget som helst økonomisk grundlag fordi jo er muligt for mig i dag at tegne en privat pensionsforsikring det kan jeg ikke som folketingsmedlem og jeg kan heller ikke være medlem af en a kasse

skal være to år men samtidig skal vi også kigge på at der er nogle rimelige vilkår

altså jeg er over den løn eller de vilkår som der bydes folketingsmedlemmer med alle de muligheder

der er forbundet med det i dag vil jeg sige

man er i virkeligheden utrolig privilegeret og når der tales om den gennemsnitsløn

måske lidt over trehundredetusind kr

rigtig mange danskere der slet ikke

ligger faktisk væsentlig lavere og derfor synes jeg det er forkert hvis vi på nogen måde forbedrer folketingsmedlemmers vilkår jeg synes tværtimod vi skal

siger at vi ikke skal have bedre vilkår herinde end end man har ude på arbejdsmarkedet betyder det at dansk folkeparti synes at vi

lønnes på samme måde som en butiksassistent eller en skolelærer eller en direktør hvilken medarbejdergruppe uden uden for de her mure mener dansk folkeparti egentlig

jo en række ordninger som lægges oveni vi har et omkostningstillæg der er skattefrit vi har meget

en række hjælpemidler af forskellig art vi kan transporteres gratis det betyder på alle mulige måder at folketingsmedlemmerne er meget privilegerede

ikke sige at vi skal sammenligne os selv med en anden gruppe

står folketingsmedlemmerne stadig væk er rigtig rigtig flot

hvor folketingsmedlemmer lige kommer til at ligge i forhold til forskellige grupper inden for skolevæsenet

ligger lidt i herre ole birk olesens spørgsmål her at folketingsmedlemmer skal have en højere

end skolelærere politibetjente sygeplejersker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

afholdes i morgen onsdag den fjerde december to tusind og nitten klokken ti